beskæftigelsen er steget

have lov til at dvæle ved de fem vi i socialdemokratiet anser for at være de vigtigste det gælder først og fremmest integrationsområdet tusindvis af flygtninge og udlændinge er kommet til danmark og mange klarer sig godt i vores samfund de har fået et arbejde

det er godt og det fortjener ros og opbakning men det gælder ikke for dem alle sammen desværre alt for mange kvinder med minoritetsbaggrund er ikke en del af arbejdsmarkedet social kontrol med piger er udbredt i store dele

er blevet en realitet og bandekonflikt og radikalisering

tid og vi mangler omsorg og vi mangler ressourcer i vores velfærdssamfund

i tide medarbejderne løber for stærkt mange steder og det er velkendt at gennemført store sparerunder ikke mindst på uddannelsesområdet det fører mig til den tredje store udfordring danske virksomheder klarer sig godt både herhjemme og på den internationale scene men de kommer til at mangle arbejdskraft mange gør det faktisk allerede i dag

ingeniører elektrikere

endnu større

at vi har en regering der ikke vil sikre danskerne

med et kommende forsvarsforlig vi vil bruge flere penge på tryghed

nødt til at gå væk fra tidens tro på at omsorg bare kan effektiviseres

og derfor

gøre tingene i den rigtige rækkefølge

alle kræftpatienter får den rette behandling og vi vil gerne

en ældrepleje med tid og værdighed før vi snakker skattelettelser det samme gælder en ordentlig skole til vores børn og en ordentlig uddannelse til vores unge velfærd er også at bekæmpe den ulighed der gælder for mange børns opvækstbetingelser

for mere vækst vi vil gerne sikre et højere fradrag for de virksomheder der vælger at lade deres forskning og innovation blive i danmark

så vi kan imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft som en ny idé skulle vi så indføre kandidatjob

færdig at komme ud på virksomheden få merit for sin arbejdserfaring

bliver nødt til at hænge bedre sammen

rundtomkring i landet og vi vil kæmpe imod at regeringen ønsker at nedlægge udsatte unges produktionsskoler

rundtomkring i landet med i alt tusind nye medarbejdere

skal vi fastholde den grønne omstilling

eller liberal ligegyldighed den grønne

så de næste ambitioner kan skrives

vi blevet rigtig dygtige til i danmark nu skal vi også kunne finde ud af at lagre den på de dage hvor det ikke blæser så meget energiforliget

til at vi gør det samme på christiansborg

statsministeren sagde i åbningstalen at statsministeren ser de unge der rækker hånden op når han besøger et gymnasium i

som har mod på livet jeg kender mange unge der har mod på livet men jeg kender også de andre

vision er at føre politik for begge grupper

men lige så meget for dem der er bekymrede

men lige så meget alle jer der bor i de mindre samfund for dem der tjener meget og for dem der tjener mindst vi vil

i danmark bliver mindre at vi samler danmark og det tror vi bedst vi gør

liv

regering

sikre

er enige om at

er

det tror jeg

jo

betaler lige så meget

som jeg synes er vigtige for at vi sikrer en effektiv grænsekontrol og

faktisk får nogle bedre arbejdsvilkår

vigtigt i forhold til vores fælles velfærd

de forpligtelser vi har over for hinanden i vores velfærdssamfund rent faktisk kan løftes fordi vi altså også ønsker det stærke danske fællesskab

i årene der kommer og for vores efterkommere så kom statsministeren i

tage styringen over hvem der kommer hertil vil jeg gerne

handler det jo om hvordan man styrer indvandringen det handler

om at man bliver nødt til at grænsekontrol hvor man i øvrigt kan kontrollere hvem der kommer

laver regelændringer der gør at vi

har folk der kommer og studerer og så løber af sted uden at betale deres

vi har set eksempler på var det en hundrede og tre og tyve million

eksempler duer simpelt hen ikke

om at det største enkeltstående problem vi har

fra mellemøstlige og nordafrikanske lande det har skabt de parallelsamfund som vi skal have gjort op med men det kræver også et langt sejt træk i forhold til hvor få der

komme hertil specielt fra de områder af verden det kræver også at de kriminelle udlændinge vi har i højere grad kan

også noget statsministeren var inde på og som vi meget gerne vil arbejde videre med

det kræver jo et håndfast opgør med fortolkningen af konventionerne

statsministerens udtalelser om at det jo er

os også smitter af på den måde regeringen vil tackle brexit på

ikke forstå hvorfor man siger til briterne at betingelsen for at vi kan lave frihandel med

i øvrigt accepterer fri indvandring fra de europæiske lande

alverden laver man den sammenkobling når man ved at det er handel der er afgørende for at vi har det godt sammen og bliver rigere nationer hvorfor binder man det så op på en accept af fri indvandring der er mange ting man kan tage fat på i sådan en åbningstale jeg håber at vi kommer videre med

de spørgsmål der er til slut skal jeg bare

og tretusind flere private arbejdspladser og antallet af personer på offentlig forsørgelse er det laveste i et årti folketinget understreger ambitionen om at gøre danmark til et stærkere land med bedre forudsætninger for vækst velstand og velfærd det skal kunne betale sig at arbejde samtidig er det afgørende at der sikres et danmark i balance asyltallet i første halvår to tusind og sytten var det laveste siden to tusind og otte folketinget finder det afgørende at asyltallet også fremover skal holdes på et meget lavt niveau og at indsatsen for at bekæmpe parallelsamfund styrkes folketinget konstaterer at en af måderne til at sikre vækst og velstand på er at flere danskere kommer i arbejde og

styrkes en særdeles vigtig del af kernevelfærden er sygehusene hvor de ansatte kan levere den bedste kvalitet til patienterne derfor ser folketinget med tilfredshed på at produktivitetskravet på to procent bortfalder i totusinde

det er

hvorfor

eller

altså

at de handlede

og

ulejliger

have

det

man

jensen

jeg at negligere

lidt er

på

at

så

to

til at tage sig af

se at det ser

skal være medlem

at

det

valget så

at

at

jeg synes

og med at

vi står

sørge

en eller anden

jeg

de

reducere

kan sige at vi her

jeg går

selv

det der

er

gå

unge

et

jeg at

få

jeg

så

er

når

svare

jeg

er

så

er også

vi vil have i fremtiden

yndigt landdet står

at

at skulle

det herre

nu

glad

er

lidt med

så er straffen

et

har

man sige at

sammenhæng

kom

jeg

jeg og

helt

tror jeg